der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at

fra medlem af folketinget andreas steenberg

har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den ellevte juni to tusind og seksten atter kan give møde i tinget johannes lebechs hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne

vi har desværre nogle tekniske problemer med afstemningsanlægget som ikke angår selve sammentællingen men kun fremvisningen på

den højre tavle den markerer afstemning på jeres pladser men viser forkert resultat

vedtagelse der foreligger ét forslag der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v ni og halvfjerds af christian juhl mette gjerskov claus kvist hansen michael aastrup jensen mette bock rasmus nordqvist martin lidegaard holger k nielsen

magni arge og sjúrður skaale der kan stemmes

diis og vi vil jo lige om lidt opleve at der vil være et flertal imod udflytningen det kan vi fra venstres side

det største parti her i folketinget nemlig socialdemokratiet i den her sag

undskyldninger

aftenen indtil man finder ud af

skulle være så umuligt at komme til og fra danmarks næststørste by det

på eu området og på udenrigsområdet jeg har haft et totalt antal

har sætte noget handling

aarhus universitet og på syddansk universitet

tage til hovedstaden for at få de her jobs vi synes det er vigtigt at der er en bedre balance i danmark på det her område

så jeg til at sige at al erfaring viser at når du udflytter statslige arbejdspladser

omkring den præcise placering

selv fremtrædende socialdemokrater som den politiske ordfører herre nicolai wammen som

det synes jeg er sørgeligt det synes jeg er

at de nu nok en gang er i mindretal

her i folketingssalen og når det så sker

ikke at opfinde dårlige undskyldninger for at afvise udflytning af diis til aarhus for man kan jo bare tage regeringens egne svar

der er stillet ganske mange spørgsmål i den her sag for vi

det ved vi og vi vil også gerne være med til at

regeringens udflytningsplaner men vi har altid sagt at der skal være saglig og faglig fornuft i det og at det skal hænge økonomisk sammen

det er gået fuldstændig galt for regeringen når det gælder udflytningen af diis tallene taler for sig selv vi har spurgt ind til hvor mange af

dem som man fysisk er i er i kontakt med dem som man skal rådgive

er placeret i aarhusområdet og hvor mange der er placeret i hovedstadsområdet og jeg kan sige at

samarbejdspartnere man holder møder med og vi har jo fået

omkring to tusind seks hundrede møder

i aarhus de tal taler for sig selv skulle man begynde

over tolvtusind timer svarende til otte

ikke sammen igen vil

har

i danmark men der skal naturligvis være fornuft

mange steder og vi har også et rigtig godt

men alle de steder er når det gælder udenrigspolitiske forskningsinstitutioner så ligger det nationale forskningsinstitut

har peget på altså i hovedstaden for det er der man samarbejder med ambassader det er der man samarbejder med ministerier det er der alle de udenlandske tilrejsende kommer og skal holde møder denne udflytning giver ikke mening men vi gav regeringen en mulighed vi gav regeringen den mulighed at man kunne flytte en afdeling af diis til aarhus så

så aarhus blev knyttet stærkere

om debatten fra førstebehandlingen hvor det

hvor det åbenbart sagtens kan lade sig gøre

nu er det altså mig der er ordfører på det her lovforslag så det rimelig naturligt

forstå at herre michael aastrup jensen kan have en eller anden regional interesse i

en bestemt person det synes jeg egentlig er lidt

diskutere fakta og fakta er uanset

at otte og halvfems procent af denne institutions brugere bor i hovedstadsområdet og har til huse i hovedstadsområdet

nu kommer herre michael aastrup

i nærheden af mols

molbohistorie at flytte diis fra københavn til aarhus men jeg

sådan at vi kunne få noget bedre balance i landet inklusive

grunden til at jeg nævner herre nicolai wammen igen og igen

en af de største universitetsbyer

jeg at

ordføreren rejser så hidsig en debat her under tredjebehandlingen al den stund at vi jo fik at vide at regeringen ville komme med et andet bud på hvilke arbejdspladser der så kunne udflyttes udenrigsministeriet hvor er det bud

det her lovforslag

stemmer man blandt andet på baggrund af at regeringen har forpasset en chance for at sikre

jeg synes nu at den skal flyttes til silkeborg

der bor jeg nemlig eller måske til roskilde der er jeg nemlig valgt helt personligt og jeg ville få klap på skulderen af borgmesteren hvis jeg fik diis til roskilde

rigtig spændende hver gang vi skulle høre et internationalt foredrag så at tage til nuuk det er jo et fantastisk sted at være jeg synes at socialdemokraterne har besindet sig i det her spørgsmål og det skal de have tak for de har endda gjort sig den overvejelse som jeg selv har gjort mig at tilbyde regeringen at lave en underafdeling af diis i aarhus så kan randersborgmesteren

eller de tidligere få sig et lille klap på skulderen der og så kan vi andre også få

at hvis vi ikke lige er i københavn har vi en chance for at tage til aarhus der er jo ingen nye arbejdspladser i det her ingen vi flytter rundt på dem det er jo det der er det interessante så derfor vil jeg gerne sige til regeringen

godt nok smålige udynamiske når i ikke kan se at herre mogens jensen giver jer en udstrakt hånd

jeg synes at det her er dårlig forberedelse og jeg synes

jeg er sikker på at enhedslisten vil stemme for hvis vi finder en afdeling og det jeg ville have sagt da jeg sagde det grimme ord var sådan set at et par universitetsfolk da ikke kan være så dyre jeg tænkte mere på

det nu været en flok arbejdsmænd fra silkeborg der skulle bygge

det klap på skulderen i randers så vi ovre det her

noget vi ikke snakker om fordi der ikke

det administrativt er blevet besluttet det er skandalen med arbejdsskadestyrelsen

mennesker i det her land der får en endnu længere sagsbehandlingstid fordi man skal eksperimentere med arbejdsskadestyrelsen som i forvejen er hårdt belastet som i forvejen ikke har de folk man skal bruge som i forvejen har et elendigt edb system og så videre og så videre

er mennesker som er presset og bliver syge af at vente i usikkerhed på at få deres svar

til at eksperimentere ved at opdele den styrelse i tre dele og flytte dem rundt i tre verdenshjørner af vores fædreland dårlig forberedelse uanstændig behandling af mennesker bare fordi man

tag det tredje eksempel som vi nu er diskuteret tre gange sidst meget grundigt under

lave søkort det tager tre år dem færdige

ikke gøre de søkort færdige

nej man skulle stivnakket sige de skal flyttes nu så siger tolv ud af fjorten medarbejdere op fordi de ikke vil flytte med til aalborg

er det ikke sådan lidt ligegyldigt nej det er det ikke

hvis man sejler i farvande med is og meget koldt vand der går højst ti minutter så er man ikke i live længere en dansk familie døde i et af de her områder for to år siden fordi søkortene ikke var i orden eller det var et af de områder hvor søkortene ikke

lavet og opdateret det er helt igennem dårlig forberedelse af jeres store fantastiske projekt ordene som i sælger det med er flotte og fine men indholdet er ikke lavet og forarbejdet er

et bedre danmark i balance

herre henning hyllesteds efterhånden utallige foredrag og oplæg om

hvor enhedslisten står det her handler alene om dårlig forberedelse dårlig forberedelse prøv lige at læse svarene fra ministeren

jeg vil ikke gentage hvad herre mogens jensen

det var ganske klart sagt og der er endnu flere argumenter i de svar vi

de store fysiske konferencer og

om kejserens skæg det er michael aastrup jensen der er i det regeringsbærende parti

synes jeg rent moralsk har initiativpligten se at komme i gang se at kalde nogle folk sammen og se at finde en løsning så regeringen ikke ender i den her situation

at den nationale udenrigspolitiske

ligger i hovedstadsområdet finder ordføreren ikke at det måske

jeg var ved at blive helt nervøs for at der nu kom et nyt forslag om nykøbing mors men det gjorde der heldigvis ikke jo selvfølgelig er det det der er jo en grund til at vi har en hovedstad som er en lille smule større end andre byer det er der ingen grund til at lave om på vi kan få de andre byer til at vokse men hvorfor skal man spænde ben for hovedstaden altså

hele flyttet til københavn det er jo ikke en seriøs måde at lave politik på jeg synes vi skal flytte ting derhen hvor det giver størst merværdi for befolkningen og det vil sige at hvis det kan give en rigtig god

man ikke sætte blomsterdekorationer op på pladserne uanset hvilket formål

så vær venlig at fjerne dem

udenrigs og sikkerhedspolitik havde en

længere konference og en rundbordssamtale med de forskere der i aarhus

et møde og en konference der fuldt ud bekræftede at der i aarhus er et akademisk miljø der vil kunne rumme og huse en forskningsinstitution

vi flytter de ting ud der kan ligge relevant i forbindelse med andre enheder der gør at vi kan skabe noget synergi det ville man kunne gøre hvis regeringen fik flertal for det forslag der ligger her

vi kunne gøre hvis diis blev flyttet til aarhus jeg må i lighed med

bliver svært nemlig at gennemføre det

ingen handling det synes jeg er

at de såkaldte forslag der er kommet om at man

så skulle lave afdelinger tilsyneladende afslører et manglende kendskab til loven om diis

er det muligt for diis bestyrelse at vælge at gøre

indgår meget gerne i en dialog med diis om hvorvidt der er en del af det arbejde de gør i dag

i samarbejde med kolleger og forskningsinstitutionen

som det også blev nævnt ved førstebehandlingen at

at de ikke er hovedstæder er hjemsted for internationalt anerkendte forskningsinstitutioner det drejer sig om brügge münchen

venskabsby i norge bergen

store norske forskningsinstitutioner på det her område så der er talrige eksempler på

forskningsinstitution ud så ligger uden for hovedstaden det kræver bare én ting

hvis regeringen absolut gerne vil det synes jeg da regeringen skulle skubbe det her

tilbage til udvalget og lade os forhandle om

jeg har ikke været inviteret til ét eneste møde om det her vi har bare diskuteret det hér

førstebehandlingen siger at man ikke ønsker at støtte forslaget og helt afviser det

fuldstændig overraskende at der ikke bliver indkaldt til forhandlinger

vi har selvfølgelig også drøftet det med de partier som har

spredning af videns og forskningsinstitutioner følge op af handling

bare vil lade det være ved ordene her må vi konstatere

og jeg forstår ikke at regeringen ikke erkender

er regeringen der ikke kan se at der er store problemer ministeren har jo selv givet svarene i

forholde jer til det som er sagen kerne sagens kerne er at aarhus universitet og

de tiltrækker verdensnavne på den udenrigspolitiske forskningsscene men enhedslisten mener ikke det er muligt at flytte en institution fra københavn til aarhus på trods af at aarhus er hjemsted

internationalt anerkendte forskere det forstår jeg simpelt hen ikke vi har præsenteret det mest

udflytninger på nær et par stykker

det skal være økonomisk fornuftigt vi gik ikke med til regeringens

million kroner det synes vi også var dårligt forberedt og et dårligt forslag ligesom vi synes at det er et dårligt forslag og dårligt forberedt når regeringen møder op

som man jo heller ikke har flertal for i højre side af folketingssalen

forberedelse men det jeg synes udenrigsministeren mangler at svare

jeg stillede til herre michael aastrup

ikke bakker op om udflytninger

af international klasse

skal flyttes et bestemt antal arbejdspladser til et bestemt antal byer vi har kigget på

men det er nu engang sådan at i alle de lande

i hovedstaden og det er der rigtig mange begrundelser og gode argumenter for som

her i dag men igen må jeg sige at det jo er udenrigsministeren der ikke har forberedt det her

for hvorfor har udenrigsministeren så ikke taget

skulle være et foregangsland

gå forrest nu kan jeg forstå at ideen er at være et bagstræberland

ingen har gjort det før så kan man ikke gøre det hvis det er en god idé men andre ikke har gjort det så vil vi ikke gøre det hvis det

muligheden for at etablere afdelinger rundtomkring i landet

hovedkontoret hjemstedet

til aarhus fordi det ville skabe en ny dynamik i det

hvorfor kan ministeren ikke anerkende

har skåret ned på universiteterne og skåret ned

hvorfor satser vi ikke på det her område og siger vi vil også have en rigtig stærk afdeling i aarhus det er simpelt

stå og snakke om det helt fantastiske

rasmus nordqvist og alternativet

om at vi har en politik hvor vi bruger skatteborgernes penge rationelt

når vi har en statslig forskningsinstitution

i aarhus jeg mener klart at aarhus har vist at de har evnen til at tiltrække internationale forskere på allerhøjeste niveau

andet deres match konferencer har tiltrukket verdenskendte forskere de har tætte kontakter rundtomkring og jeg er helt sikker på at det ville have været muligt at gennemføre en effektiv

udenrigsminister at samlet set

det er at prøve at rode så meget rundt med kortene at folk ikke lægger mærke til at man har lavet massive nedskæringer når det kommer til hele uddannelses

så kan man stå og gøre grin med andre partiers økonomiske

eneste kommentar omkring økonomien var herre rasmus nordqvists forslag om at der

endnu flere penge på området sagen er at med de budgetter vi har og med de prioriteter der er lagt ind om blandt andet at prioritere sundhed

for udenrigspolitisk forskning den ramme kan man sagtens udnytte

stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

det er jo et lovforslag som vi førstebehandlede helt tilbage den nittende november og som vi så andenbehandlede

lovforslaget drejer sig om gmo dyrkning i danmark miljø og fødevareudvalget har skyndt sig langsomt kan man godt sige med at behandle lovforslaget det har givet plads til en spændende studietur til spanien hvor det blev undersøgt nærmere hvilke konsekvenser det kan have for landbruget og for miljøet at der dyrkes gmo majs i spanien fem ændringsforslag fra enhedslisten til

som får vidtgående bemyndigelser i loven til at godkende kommende gmo dyrkning i danmark alle partier har nu tilsluttet sig ændringsforslagene og jeg vil gerne sige tak for støtten

gerne sige tak til ministeriet for at have ydet teknisk bistand til ændringsforslagene ændringsforslagene sikrer at alle gmo sager omfattet af lovforslaget forelægges for miljø og fødevareudvalget før afgrøderne kan godkendes til dyrkning eller afvises til dyrkning i danmark det er måske en lidt utraditionel løsning

det er en god demokratisk løsning som giver mulighed for en offentlig debat en grundigere debat og inddragelse af organisationer både dem som er imod

rimeligt at magten ikke overlades til ministeren for vi ved ikke hvilke gensplejsede afgrøder der bliver udviklet om det er en majstype som er giftig for et insekt som ikke findes i danmark eller om det er afgrøder der kan tåle visse sprøjtegifte eller det er planter som kan tåle frost fordi et gen fra en dybhavsfisk er blevet splejset ind

være mange grunde til at være betænkelig over for nye gensplejsede afgrøder enhedslisten havde helst set lovforslaget ændret så danmark kunne fastholdes som en gmo fri zone i europa dermed kunne det sikres at der ikke sker gmo forurening af den økologiske produktion og den del af det

landbrug som ikke ønsker at dyrke gmo afgrøder samt forhindre risikoen for skader på naturen og risikoen for højere anvendelse af sprøjtegifte når gmo afgrøder er modstandsdygtige over for bestemte sprøjtegifte men barroso direktivet fra eu indeholder desværre ikke hjemmel til at nationalstater kan indføre et generelt nationalt forbud mod dyrkning af

kan ikke have en permanent karakter derfor er løsningen nationalt at sikre at alle nye

gmo ansøgninger får en konkret politisk behandling og ikke blot overlades til ministeriet at sagsbehandle det fremgår af svarene på sagen at der fremover forventes to fire ansøgninger om gmo

i eu om året det er noget som udvalget helt sikkert sagtens kan håndtere det fremgår også af svarene at nogle lande har truffet nationale politiske beslutninger om at undgå gmo dyrkning på deres territorier det der er gældende i frankrig

på at eu er i en form for opløsning enhedslisten vil gerne arbejde videre for

også kan blive vedtaget i danmark

landmænd i spanien som fravælger gmo majs ja det er jo bla fordi den ikke giver et højere udbytte og heller ikke giver en højere pris økologerne i spanien har det problem at de nationale økologiregler tillader nul procent gmo forurening og derfor bliver majs fravalgt til dyrkning i en del områder hvor der dyrkes gmo majs generne spredes med tiden

være ved bestøvning det kan være fordi majsfrø transporteres og opbevares

ikke foretaget dyberegående undersøgelser af effekten på flora fauna og jordens frugtbarhed i forbindelse med dyrkning af gensplejsede afgrøder det mangler fuldstændigt og der mangler sådan set også en godkendelse af fortsat at kunne dyrke gmo majs i spanien vi har brug for nogle aktive forbrugere jeg synes det er interessant at arla nu vil finde flere konventionelle mælkelandmænd som skal fodre uden gensplejset foder fordi man frygter at forbrugerne også i danmark vil kræve gmo fri produktion jeg er sikker på at hvis forbrugerne vidste mere om omfanget af importen af gensplejset soja til kvæg

der komme en reaktion som kunne fremme økologien og endnu mere sætte det traditionelle landbrug i defensiven vi har brug for aktive forbrugere som både kræver gmo fri dyrkning og stop for import af gensplejset foder fremtiden for dansk landbrug er omstillingen til økologisk landbrug i pagt med naturen og ikke et kemikalielandbrug

vi siger ja til det forslag her og også har støttet enhedslisten i

ændringsforslag fordi det er ganske fornuftigt så bygger det jo også på som enhedslistens ordfører var inde på at det her drejer sig om

gøre på den måde her vilkårene er så bare at vi skal behandle hvert enkelt produkt for sig

kommer der to til fire sager om året som herre søren egge rasmussen siger så skal vi have sat et system op vi har diskuteret i årevis hvordan

vi kan lave sameksistensregler hvordan

have økologiske marker konventionelle landbrug og i givet fald

lade sig gøre så de tre dyrkningsformer kan være

er også forskel på om det er gmo produkter der skal bruges

vi spiser som bekendt dyrene efterfølgende

og det skal være sådan at der er fuldstændig klarhed

hvis man kommer til at inficere en økologisk mark hvordan er forsikringsforholdene og en lang række andre spørgsmål derfor har jeg lagt op til at vi i fødevareudvalget skal have

samråd om det her så vi får fastsat nogle principper

det rigtig fint at vi har fået hjemtaget det her til nationalstaten så vi kan håndtere det men vi mangler et sæt spilleregler

jeg skal bare kort meddele vores indstilling alternativet finder det positivt at forslaget gennemfører regelforenklinger om

implementerer gældende direktiver på en enkel måde

positivt at der fremover kan meddeles både påbud og forbud i dyreværnssager og vi finder også at det er på sin plads at hæve bødeniveauerne og skærpe mulighederne for fratagelse af retten til at holde dyr vi er mere skeptiske når det kommer til hævede strafferammer fordi vi generelt mener at fængselsstraf alene sjældent har den ønskede effekt i form af færre lovovertrædelser men set i

er jo et af disse lovforslag som måske har bevirket at nogle

en smule fordi det er en lille sag men det er jo et stykke kulturhistorie som et samlet folketing i dag stemmer ja til

kort sagt er det jo næsten tusind års dansk kulturhistorie vi er vidne til at vi alle sammen støtter en af de

kongeligt privilegerede kroer går helt tilbage til elleve otte og halvfems nemlig bromølle kro det er mange år

været så mange besynderlige ting i forbindelse med hele den her sag i forrige folketingsperiode

vores beslutningsforslag stemt ned og i forbindelse med det fandt vi ud af at

den lukkede kongekrone selv om

bagerne må bruge den lukkede kongekrone går helt tilbage til femten

ni og tyve det var sådan at da tyrkerne stod foran wiens porte var det nogle bagere der opdagede

slog alarm wien blev reddet og dermed også europa og derfor fik de så af kejseren og kongen lov til at bruge den lukkede kongekrone og det har så spredt sig til hele europa så når bagerne i dag har lov til at bruge

en kulturhistorisk beslutning at vi i dag giver de kongeligt privilegerede kroer lov til at bruge den lukkede kongekrone i et vist omfang vi har jo skullet tage hensyn til kongehuset og kongehuset er selvfølgelig også indstillet på at hjælpe os i den forbindelse derudover

faner og de har lov til at bruge den

kunnet bevise indtil deres

for en del år siden brændte men vi fik så skrevet ind i lovbemærkningerne at

til kongehuset har lov til at bruge den

der har selvfølgelig været lidt modstand fra heraldikere

man har henvist til straffelovens bestemmelse

og to og tredive at det er ulovligt at det er et statskendetegn

derfor har der været den der balance med på den ene side at tage hensyn til kulturhistorien

den anden side at tage hensyn til staten danmark til kongehuset og den balance har vi fundet med dette lovforslag desværre er kulturministeren ikke i salen i

det her lovforslag sendt i salen til behandling så vi i dag kan sige ja til det jeg vil også gerne takke både liberal alliance og konservative for at stemme for og i sidste ende resten af folketinget som

støttet op om dette udmærkede lovforslag så vore kongeligt privilegerede kroer i et vist omfang

vi hørte her fra dansk folkeparti men sandheden er jo at balancen er

kongehuset har ikke været så meget for det her de har ikke været så meget for det her

jeg synes jo det er vidunderligt at det er socialistisk folkeparti der nu på vegne af kongehuset beklager at dansk folkeparti har indgået dette kompromis men jeg indrømmer da gerne at det har været et kompromis vi har skullet finde den der balance

statskendetegnet og hensynet til

i dansk folkeparti er der plads til både

der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse

da

der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren

der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse

om de stillede ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

en tre af sundheds og ældreministeren som

der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse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

der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse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

har alle stemt afstemningen er slut

sig derefter om lovforslaget som helhed værsgo

jo rundt i lokalet i går så folk kan måske ikke klare mere men jeg vil alligevel benytte lejligheden til at takke faktisk alle ordførere for den proces der har været

alle har nogle mere begejstret end andre bidraget til at det har fået en form som vi er meget tilfreds med

får stoppet brugen af en ordning som vi hele tiden har været imod en ordning der betyder at

under nogle falske forhåbninger fordi de

lokket hertil under nogle falske forhåbninger om at få et job der svarer til deres kvalifikationer men da de ikke har noget job på hånden

skal de jo bare stille op i den lange kø der er i forvejen i mange brancher i alle brancher

det resultat at en meget stor del af dem der er kommet ind på den greencardordning

i arbejde i

eller de er arbejdsløse det synes vi er en dårlig ordning og vi er helt grundlæggende

tilhængere af det princip som egentlig er i udlændingeloven

at hvis man som udlænding kommer her til landet og vil arbejde skal man have et job på hånden man skal have en ansættelseskontrakt som

viser at man arbejder her på sædvanlige løn og arbejdsvilkår så vi er tilfredse med at ordningen bliver stoppet nu der findes jo andre ordninger man kan benytte sig af hvis der skulle være en situation i

given branche hvor der mangler noget arbejdskraft som man ikke kan skaffe her i landet

det er den ene side af sagen men det der har været magtpåliggende for enhedslisten er at vi stopper ordningen på en ordentlig måde

vi ikke bryder nogen løfter løber fra en kontrakt som vi faktisk har indgået med de

opholdstilladelse her i landet

med deres familie muligheden for at søge forlængelse muligheden for i givet fald også at søge om permanent ophold i danmark

der må vi bare erkende at vi selv ikke var vågne nok fra starten af og det er så her jeg vil tillade mig at takke kritikerne og ikke mindst

ordføreren for venstre herre marcus knuth der jo påpegede at der altså var nogle ting i det her

vel vidende at en del af de partier er meget utilfredse med at der nu tegner sig et flertal for at stoppe

det er bare for at udtrykke den tilfredshed og jeg er udmærket klar over at forslagsstillerne fra dansk folkeparti måske ikke er helt begejstret for den endelige udformning men

i princippet udmærkede forslag jo så bliver en lille smule større til sidst vil jeg gerne udtrykke en tak til de greencardindehavere

som har fulgt sagen meget tæt

det på plads med det her ændringsforslag

for at

og fjernede de værste ting

bliver ramt af det her lovforslag tak for det når det er sagt vil jeg sige at det her forslag illustrerer

bidrager til det danske samfund

af de danske skatteydere samtidig med

der finansierer de danskere

der handler om at man synes det er ubehageligt at der kommer mennesker og varetager jobs

er med til at finansiere vores samfund

er arbejdsløse og ikke kan få et job selv om det ikke passer

tak

synes vi at det er helt forkert at afskaffe den her greencardordning vi snakker om

udlændinge som gerne vil til landet og arbejde der er behov for kvalificeret arbejdskraft i danmark

vi er rigtig glade for

i virkeligheden i i vid udstrækning tilslutte mig den forrige ordførers tale

at sætte tingene helt på hovedet at

som begræder afskaffelsen af den her

jeg er selvfølgelig glad for at der er blevet rettet op i nogle overgangsordninger men jeg synes det er synd og skam og jeg synes det er helt forkert at der er et flertal i folketinget for det

holde sig for øje at det stadig vil være muligt for højt kvalificeret arbejdskraft fra tredjelande at komme til danmark

ordninger der gør det muligt så det er ikke sådan at vi afskaffer den mulighed men det der sker når vi afskaffer greencardordningen er at vi undgår eksempler som vi har set

presser lønningerne der og tager jobs fra andre jeg

synes fru josephine fock at det er

for den mulighed at en veluddannet ingeniør der kommer fra

understrege at der stadig er mulighed

danmark via andre ordninger

med en ingeniør der kommer til danmark for at tage tage et job som bud eller andet ufaglært

som det jo i sagens natur aldrig har været meningen med ordningen at vedkommende skulle tage

jeg synes det er acceptabelt at vi har en greencardordning der giver mulighed for at de her folk kan komme til danmark og arbejde at de så tager et andet job synes jeg er

tak jeg skal bare prøve at forstå alternativets tilgang

alternativet mener det er et forkert princip der er i udlændingeloven princippet er jo som jeg gjorde rede for

et job på hånden man har en ansættelseskontrakt princippet er også at det af ansættelseskontrakten

skal fremgå at man arbejder på sædvanlige løn og arbejdsvilkår det kan så diskuteres hvad det er men der tænkes jo

at det skal være noget på overenskomstmæssigt niveau inden for det

er at arbejdsmarkedets parter lokalt skal høres om der nu også er mangel på arbejdskraft er det ikke nogle udmærkede principper at have

til landet og arbejde det forhindrer ikke en eneste arbejdsgiver i at få den fornødne kvalificerede arbejdskraft

og den såkaldte positivliste altså et job på

fru josephine fock vender sig imod et stop for greencardordningen

uenig i det princip der ligger i udlændingeloven og alternativets holdning

det er prioriterer ressourcerne

godt at vi har en greencardordning som

set det er en relevant diskussion at åbne op for om vi dræner de pågældende lande

at mindrebemidlede lande læger ingeniører og andre skal til

nogle af de her udviklingslande at de

fast at vi lever i en international verden og jeg synes det er vigtigt at de pågældende som kommer herop for at arbejde og

at den slags meget velkvalificeret arbejdskraft som fru josephine fock taler om er dem som virksomhederne kan

beløbsgrænsen hvis de har en høj uddannelse som læge eller ingeniør og de har de kvalifikationer som virksomhederne efterlyser

det er jo ikke rimeligt at velkvalificeret

og hvis man spørger virksomhederne siger de at det er rigtig rigtig vigtigt at vi kan tiltrække

kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft det er også det de gør hvis

men resultatet er at der er rigtig mange der kommer herop

har et ufaglært job i rengøringsbranchen de er i taxabranchen og de er

kommer fra og er med til at bygge deres eget

synes vi det er rigtig positivt at danmark er i stand

greencardordningen er

virksomheder til højtuddannet udenlandsk arbejdskraft om

hvis man investerer sig selv voldsomt i det uden greencardordningen

udenlandske talenter vi reformerede

afskaffer et flertal ordningen inden evalueringen overhovedet foreligger det er grundlæggende useriøst

offentlige ydelser man skal dokumentere

arbejdsmarked hvis man opholder sig her

end mange andre for at blive på et greencard

vil man virkelig det danske arbejdsmarked

til skade for danmark

vedtaget et ændringsforslag

liberal alliances ordfører takkede for

år har familie og

danske arbejdspladser

ud af landet sætte dem ud

kritik

hvordan jobskabelse

til de mennesker der kommer de skal tjene

for at kunne beholde det greencard

til blandt andet at køre taxa om natten og andre ting indimellem

til deres kvalifikationer men der er ikke

job til rådighed i danmark en stoleleg

forstå rigtigt mener ordføreren at vi nu kommer til at mangle taxachauffører i danmark

at vi skal hente højtkvalificeret arbejdskraft

at mennesker med høje kvalifikationer

tak til ordføreren for skideballen den var jo delvis velfortjent men vil ordføreren bare sådan stilfærdigt bekræfte at det var enhedslisten der stillede et ændringsforslag som rettede op på den ulykke vi var

vil ordføreren også bekræfte

fordi det sikrer

kontrakt eller nogen løfter vi har afgivet til nuværende greencardindehavere og deres familier og deres muligheder

have ordføreren bekræfter

resultatet bliver selvfølgelig at lønningerne falder det er sådan set det eneste man får ud af den strategi til sidst

ordføreren bekræfte

der mangler højtkvalificeret

at enhedslisten har fremsat et ændringsforslag

og redder de mennesker der er her i forvejen

forleden dag dernæst

speciale øjensynligt er at udlægge andre partiers

jeg er uenig med herre finn sørensens udlægning af det radikale venstres politik den foretrækker jeg at udlægge

at vi på det danske arbejdsmarked har ordentlige og regulerede forhold

vi er kendt for i verden fordi arbejdsmarkedets parter kan regulere det vi har så ikke lovgivning for alting blandt andet ikke for mindsteløn men vi har regulerede ordentlige forhold det skal der også være og det er der også

med greencard opfylder

socialdemokraterne tak til socialistisk folkeparti og også tak til enhedslisten for samarbejdet og opbakningen til

det her lovforslag som handler om at ophæve greencardordningen og

set også tak for opbakningen til

lovforslag som handler om at hæve beløbsgrænsen det er set med

arbejdskraft og det er noget som vi har arbejdet på en række år så

vedtaget her i folketinget

under visse forudsætninger komme udenlandsk arbejdskraft til danmark men selvfølgelig kun hvis vi har brug for den udenlandske arbejdskraft

er det jo tudetosset at begynde at hente udlændinge til danmark for at arbejde hvis vi dybest set ikke

som kommer ind på de her erhvervsordninger greencardordningen beløbsordningen

end de modtager i offentligt forbrug og overførsler og så videre de gør altså danmark rigere hvad er fornuften i at afskære disse mennesker muligheden for at komme til danmark og dermed være med til at løse nogle af de udfordringer som vi har både i forhold til vores offentlige økonomi men også

er kommet ind på greencardordningen bidrager positivt rent økonomisk til det danske samfund

ikke har adgang til eksempelvis

har et arbejde men de har jo fri adgang til resten af velfærdssamfundet i danmark og det har deres familie i øvrigt også der er jo mulighed for at man kan tage familien med på greencardordningen de har nemmere ved at få familien med på greencardordningen end så mange andre udlændinge har når de søger om familiesammenføring til danmark

også det danske velfærdssamfund

også det at sige til det at når der kommer mennesker hertil som er parate til at tage ufaglært arbejde så kan det jo også medvirke til at der er nogle som er på offentlig forsørgelse i danmark det kan være danskere men

til grund for at man har truffet den her beslutning

det er der lavet undersøgelser af de her mennesker bidrager

direkte forkert at påstå at de her mennesker tager arbejde fra nogle sådan virker en økonomi ikke

den præmis at der er et bestemt antal job i en økonomi som de her mennesker så

efterlønsordningen bare skulle medføre øget arbejdsløshed men det sker jo netop ikke vi ser tværtimod en stærkt stigende beskæftigelse for de grupper som ikke længere har adgang

at de fakta som jeg jo kan høre bliver leveret af dansk industri og dansk arbejdsgiverforening

det er jo altid sådan at hvis man spørger dansk industri og dansk arbejdsgiverforening

har den intention at de vil øge arbejdsudbuddet i danmark ved at øge indvandringen

det er også klart nok at der er nogle virksomheder der har en interesse i at der er rigtig mange at vælge imellem når de skal ud

ikke kun til virksomhederne men også til landet som helhed til samfundet som helhed

er

derfor stemmes der nu om lovforslagets endelige vedtagelse

der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse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

da

stemmes om forslagets endelige vedtagelse

er vedtaget og vil nu blive sendt til udlændinge integrations og boligministeren

afstemningen er sluttet

seks og firs forslaget til folketingsbeslutning er forkastet

politi og hjemmeværn mulighed for at afvise asylansøgere ved grænsen med den begrundelse at de kommer fra et sikkert land nemlig

tilbage til et land hvor de risikerer tortur

måske er komiker og har gjort grin med erdogan

være men ellers risikerer man jo ikke den slags ting i

og det synes vi egentlig at der er rigtig gode argumenter for

rigtig gerne vil stramme udlændingepolitikken vi har også vedtaget masser af stramninger og det er vi glade for

løst hele problemet for der er stadig væk store udfordringer

til danmark er for voldsom selv om den er faldet

så er fra venstre og fra andre partier

kan støtte et forslag som

jo alt andet lige vil betyde at antallet af asylansøgere der kommer ind i danmark vil falde dramatisk vi

sætte et loft over antallet der kommer til danmark men hvis man

til at sætte det loft og begrænse tilstrømningen og der er det klart

til at have nogle folk stående ved grænsen som har kompetence til at afvise folk vi vil jo gerne have

tæt på nul som overhovedet muligt men hvis man nu siger at man sætter grænsen ved

i danmark om året og man så når den grænse ja så skal myndighederne jo have nogle redskaber der gør at de rent faktisk kan håndtere de regler som folketinget har vedtaget og altså afvise folk ved grænsen

dejlig ordveksling med ordførerens partiformand herre kristian thulesen

om vi ikke kunne lave en alliance

nemlig et midlertidigt stop for spontane asylansøgere og mere massiv økonomisk hjælp til nærområderne

at diskutere vores tredje element der handler om

nu ved jeg ikke hvor mange hænder herre simon emil

også statsministeren i hånden i går så jeg ved ikke om

jeg forstår det sådan at det som liberal alliance ønsker er at man skulle have

flygtningelejre i nærområderne og

også i går at hvis det er at man får bremset tilstrømningen og man får den under kontrol og man så

for det meget imødekommende svar som ordføreren

der stemmes om forslagets endelige vedtagelse

afstemningen er sluttet

stemmes om forslagets endelige vedtagelse

seks og firs forslaget til folketingsbeslutning er forkastet

to og firs hverken for eller imod

så skal jeg udsætte mødet til

så

jeg har

det

år

sige

vil et

den

det

palæstina

nå

nu

os

palæstinenser

det vil

lidt svært at

vi gør jeg forstår

så

og

noget sig

vil sige

er da ene

palæstinensisk

at vi

og

men

altså

ligger

det

at

så

at

er

præcis det

man